seks hundrede og femten

at

vi kan nu forstå at forhandlingerne ikke er afsluttet

det skyldes vel det tidspunkt de forskellige valg

på men jeg vil godt for god ordens skyld sige at vi synes at det beløb som

fast på er et rigtigt beløb vi synes det er en klog beslutning færøerne har truffet tidligere

en sådan aftale og fremadrettet have det pristalsreguleret kan det måske være vanskeligt

eftersom det har været et ønske fra færøernes side men jeg vil også sige at enhver tanke om at det skulle være muligt at pristalsregulere tilbage til to tusind og to og på den måde få et relativt stort beløb

ser vi i udgangspunktet meget negativt på

udefra og de fleste mener at fastfrysningen af blokstøtten er en ansvarlig og forsigtig måde at gøre det på derfor støttes denne kurs af hele seks af færøernes syv partier men der gives og tages som bekendt i forhandlinger og et kompromis som de nye færøske regeringspartier har indgået er at fastfrysningen ikke skal fortsætte desuden ønsker man at forhøje blokstøtten op på det beløb

været på hvis de sidste ti års aftale om fastfrysningen ikke var

hundrede og fyrre og to hundrede million kroner jeg er uenig i dette for økonomisk afhængighed har uheldige konsekvenser den er aldrig statisk et afhængigt land er enten på vej ud af afhængigheden eller på vej dybere ind i den og der er mange eksempler på at nationer der har kurs mod dybere afhængighed

konkurrencedygtighed og en mindre ansvarlig omgang med de betroede midler når den udefrakommende støtte vokser

har fokus en tendens til at flytte sig væk fra det man selv kan skabe til det man får udefra økonomisk vækst kan i den politiske bevidsthed blive synonymt med mere støtte udefra når støtten omvendt reduceres som det sker på færøerne i disse dage bliver både det politiske system og erhvervslivet tvunget til i højere grad at se på andre muligheder for at skabe det økonomiske

fundament for eget samfund det skaber en ansvarlighed og det giver også en sund følelse af

enig med færøernes landsstyre i denne sag på den anden side

anerkender jeg at det er mig men landsstyret der fra færøernes parlamentariske flertal har fået det demokratiske mandat til at føre disse forhandlinger sådan er de demokratiske kommandolinjer og dem vil jeg respektere derfor vil jeg ikke gå imod den aftale som bliver indgået det har jeg sagt klart på færøerne men

sag heller ikke bruge min parlamentariske position i folketinget til at presse regeringen til at imødegå landsstyrets ønsker sammen med blandt andet de to grønlandske folketingsmedlemmer har jeg som som bekendt mulighed for at presse regeringen men så skal det være i forbindelse med sager som jeg selv tror på og sager

der er bred enighed om i den færøske befolkning og til den kategori hører ønsket om højere blokstøtte ikke

min position som folketingsmedlem modarbejde landsstyret

det demokratiske mandat som det er landsstyret der har

men

et nyt landsstyre på færøerne og som det er gjort gældende i debatten

tilskuddet til færøerne opjusteres i forhold til de nominelle seks

som tilskuddet altså har udgjort siden to tusind og to

her i dag ikke indebærer nogen politisk stillingtagen til niveauet for tilskuddet det er fremsat af tidsmæssige årsager for at muliggøre en ikrafttræden per første januar tusind og tolv og niveauet for

og landsstyret justeres ved ændringsforslag til det

har man givet sin tilslutning til processen og lovforslagets indhold jeg har så efterfølgende modtaget en

ønske om en forhøjelse af tilskuddet

og min opfattelse er meget klart

videreføres nominelt uændret ligesom ved de hidtidige aftaler

det tidligere landsstyre eller der

til grønlands selvstyre

er steder hvor de små landbrug kan klare sig på trods af de trange tider

kunne ministeren lige så godt have skrevet at hun ønsker at udrydde de sidste jordbrug resultatet er

opretholder blot en igangværende udvikling hvor de mindre landbrug skubbes ud af markedet til fordel for store industrier

at det var de mindre fiskere der skulle have mere i tilskud men i det her tilfælde

ministeren at det er de små landmænd

tilskud i venstre tilgodeser vi den lille mand og derfor mener vi at den

nuværende tilskudsordning er nødvendig da den fungerer som et godt og afgørende sikkerhedsnet for enkeltmandsvirksomhederne i jordbruget det er klart

forsikre sig mod krisetider og

men jordbruget kan ikke sammenlignes med andre erhverv da der blandt andet er dyr der skal passes virksomhederne kan derfor ikke sættes på standby indtil landmanden er rask og det er væsentligt at virksomheden i mellemtiden kan passes af uddannede og egnede vikarer derfor har landmændene ekstra store udgifter

i forbindelse med sygdom og uden tilskud vil disse udgifter stige betydeligt og det kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for den enkelte landmand samlet giver lovforslaget ringere vilkår for de mindre landbrug som i sidste ende risikerer at måtte lukke det vil især have store konsekvenser for landdistriktsområderne hvor de små erhverv holder til fjerner vi disse er vi med til at fjerne liv og aktiviteter i disse områder når størstedelen af høringssvarene peger på alvorlige konsekvenser for de mindre

bør vi bestemt ikke lukke øjnene og derfor støtter venstre ikke

falder inden for den kategori som man peger på kan falde væk det har været en god ordning som har tjent sit formål rigtig godt nemlig at spænde et godt sikkerhedsnet ud for dyrevelfærden i situationer hvor sygdom rammer den der skal passe bedriften imidlertid kastes de kritiske øjne på udgiften fra statens side af primært fire årsager den almindelige økonomiske situation oparbejdet over de seneste ti år de store strukturforandringer der er sket over en længere årrække med større og større bedrifter

ansat personale på ejendommene i stadig større omfang

i dag at at andrage cirka fem og tyve procent af hvad det var for cirka ti år siden

kan køre videre uden statsligt tilskud måske som

forsikringsordninger disse fire elementer i kombination er baggrunden

i

som der bliver stillet både fra dansk side og fra eus side når det så er sagt

stillede spørgsmål til den foregående ordfører vil jeg sige at jeg mener at man bliver nødt til at kigge på det her en gang til og

de steder hvor det omhandler dyr jeg er er lidt nervøs for at

sådan i folketinget og generelt politisk at enkeltsager nogle gange har

på ministeren lægge op til at vi får en drøftelse af om der ikke er nogen muligheder for at kigge på det her forslag en gang til så man tilretter det til de brug som har med dyreenheder at gøre det kunne jo godt være at det var en meget lille pose penge der skulle blive tilbage for at sende et positivt signal til landbruget i forhold til de steder hvor

problem her er hvis de her vikarordninger på sigt begynder at blive nedlagt fordi der er

en landmand kan komme galt af sted og der kan jo ske alverdens ting og sager man kan også blive anholdt af politiet politiet kan komme ud og

hvor skal man så hente en som kan passe ejendommen hvis vikarbureauerne er lukket rundtomkring jeg synes at det her forslag er ærgerligt at vi skal behandle et forslag med så lille en økonomi i forhold til det store

og de negative signaler som det sender til landbruget så opfordringen fra dansk folkeparti skal være skal vi ikke tage en snak om om vi kan få det her til at køre videre i forhold til at opretholde den fantastisk gode dyrevelfærd som vi jo faktisk har i dansk landbrug

for landbruget hvor staten har ydet et tilskud til vikarbistand ved for eksempel sygdom barsel barnets første sygedag og så videre på enkeltmandsbedrifter som det tydeligt fremgår af bemærkningerne til lovforslaget

er der sket et meget stort fald i anvendelsen af ordningen årsagen er udviklingen i landbruget med færre og større bedrifter og dermed også færre enkeltmandsbedrifter der har mulighed for at søge ordningen ved afvikling af ordningen bliver enkeltmandsbedrifter sidestillet

jeg hører dem ofte efterlyse at reguleringen af erhvervet bør være som for alle andre erhverv for andre selvstændige erhvervsdrivende gælder at de selv må afholde udgifter til vikarer i tilfælde af sygdom det kan for eksempel ske ved at tegne en forsikring til dækning af udgifter til vikarbistand der er altså mulighed for at også landmænd på enkeltmandsbedrifter kan lægge sig syge eller passe deres syge børn uden at deres dyr eller bedrift kommer til at lide under det der har også tidligere eksisteret en forsikringsordning men der blev ikke gjort brug af den måske fordi staten ydede tilskud radikale venstre kan derfor støtte forslaget om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget

radikale ordfører

sende

ind

eventuelt med deltidshjælp

altid klaret sygdom og efteruddannelse ved at lægge til side

eller ved at forsikre sig mod indtægtstab i disse situationer men kan i sit stille sind undre sig over at landbruget på dette punkt har haft en særlig status eller en særlig fordel desuden har ordningen været temmelig bureaukratisk og beløbet til vikarer

støtte til vikarordningen udelukkende udgjort et sted mellem en tredjedel og en fjerdedel af den reelle udgift

støttede vikarordning har derfor på ingen måde udgjort fundamentet for jordbrugere der skulle være

en udvikling mod større bedrifter det er disse store bedrifter

enkeltmandsbedrifter været stigende og det er nok en af grundene til at der har været mindre og mindre efterspørgsel efter vikarordningen således kan vi konstatere at antallet af timer i ordningen i to tusind og ti kun udgør en fjerdedel af det antal timer der blev forbrugt i to tusind og et og at antallet af vikartimer i ordningen er blevet halveret de sidste tre år

udhule den her ordning ved at undlade at tilføre en bevilling for to tusind og tolv men regeringen mener hvad den siger

den ønsker at lave færre og mere gennemskuelige regler og

det fremsatte lovforslag jeg skal på vegne af per clausen fra enhedslisten

enhedslisten såvel som sf kan støtte lovforslaget

plads og kommer på plads med det samme et af de eksempler vi har fået tilsendt er fra vikarservice midt vest hvor en landmand brækkede benet og skulle opereres sygemeldingen lød på otte uger den er siden blevet forlænget den pågældende landmand passede

hver dag halvtreds køer selv de samlede omkostninger per uge

en omkostning på femogtredstusind kroner for de otte uger

det er rigtig mange penge at hente ud af en bedrift derfor er der gode argumenter både sociale

dyrevelfærdsmæssige argumenter for at sikre at ordningen fortsætter og at der er den mulighed jeg mener også i den aktuelle økonomiske situation

ikke mindst med landbrugets særlig vanskelige kår

regeringen kommer med et forslag der rammer de små bedrifter hårdt ikke mindst set i lyset af at det er ganske små

vi taler om det er så få millioner

og jeg er altså meget bange for at dette lovforslag

kan medføre at dyrevelfærden bliver ramt

hvis det er sådan at landbruget fortsat er trængt og der

er det meget vanskeligt ud af den blå luft at hive femogtredstusind ekstra kroner op af lommen derfor kan man frygte at det bliver serviceniveauet og

der bliver tabere i det her spil jeg synes også at jeg vil påpege her er ikke mindst set i lyset af at man i regeringsgrundlaget gør ganske meget ud af god regeringsførelse

på et lovforslag som rammer nogle af

virksomheder i landbruget derfor er mit bedste bud også både

ministeren og regeringen nogle gange er små besparelser simpelt hen for dyre man betaler en alt for høj pris for at kradse nogle få millioner

drop dette lovforslag

god tid før man kommer med et forslag der har

til konservative folkeparti må jeg sige

konservative folkepartis side mener at

det er skatteborgerne der skal have pungen op af lommen når der er brug for en vikar i landbruget det er jo ikke hundekenneler

lige så godt have været men fordi det lige præcis er landmænd

det mener jeg sådan set at ejerne har ansvaret for det gør vi ikke i nogen andre situationer

ved godt at der er en lang række landmænd som har benyttet ordningen via deres vikarforening og har været glade for det det har jeg al mulig respekt for men vi må bare konstatere at vi står i en økonomisk situation

og så kan det godt være at konservative folkeparti mener at det er så lidt

og her ligger der altså nogle penge der

er en opgave der kan løses ved nogle private ordninger vi nedlægger

det at man kan få en vikar det vi gør her

det er ikke skatteborgernes anliggende at en landmand har brug for en vikar jeg har noteret mig de bemærkninger der er kommet under førstebehandlingen i dag der har været en række emner oppe og jeg

i folketingets fødevareudvalg der er også blevet rejst en række spørgsmål som jeg er sikker på jeg også vil få

bliver rig lejlighed til at drøfte forslagets enkelte dele men jeg vil bare som afslutning sige skal der ændres på det her skal der findes finansiering og skal der ændres på det her skal man overbevise mig om at den gammeldags måde med bare at poste penge i nogle vikarordninger

på at investere i fremtiden investere i den grønne omstilling investere i at give landmændene

men jeg vil da altid

fødevareminister

ved

og det er netop hvad regeringen og enhedslistens skattepakke kommer til at betyde

konkrete lovforslag som vi nu behandler vil jeg indledningsvis gøre opmærksom på at høringssvarene stort set uden undtagelse har været meget kritiske over for den ekstremt korte høringsfrist

alt regeringens egne noble hensigter i regeringsgrundlaget

udstilles allerede nu som tomme

den nuværende sundhedsminister har udtalt omkring høringsfrister en høringsfrist på tre dage er urealistisk

det synes jeg måske at skatteministeren skulle tage en drøftelse om med sin

de skærpede regler for beskatning af pensionsopsparing

tale om talrige ændringer

er mange uklarheder og uafklarede spørgsmål men hovedbudskabet i forslaget er desværre overhovedet ikke til at misforstå det skal være ringere at spare op til

altså de omkostninger der er forbundet med at pleje pensionsinvesteringer

det er et opgør med princippet om at det kun er nettoindtægter og nettogevinster der danner grundlag for beskatning det er nytænkning men en forkert nytænkning fsr skriver i sit høringssvar og jeg citerer i yderste konsekvens

adgang til risikovillig kapital er en af de største vækstbarrierer for dansk erhvervsliv er

at regeringen vil gøre det mindre attraktivt for pensionsselskaber at investere i unoterede aktier

behov hvor der bliver råbt på kapital ja der gør man

mere vanskeligt det fremmer bestemt ikke væksten

indeholder også en nedsættelse af loftet over indbetalinger til ratepensioner fra ethundredetusind

her er regeringen heldigvis så ærlig at det bliver sagt ligeud der er tale om en fremrykning af fremtidige skattebetalinger det giver et incitament til at reducere den pensionsopsparing der i dag bliver beskattet på udbetalingstidspunktet det er da ærlig tale

pensionsopsparing den varige provenuvirkning er begrænset

og nu altid diskutere hvad begrænset er men det er jo trods alt

det vidner altså om at regeringen vælger kortsigtede indtægter på bekostning af at det er attraktivt at spare op til pension at det er

lægge til side og at der også ville være indtægter til statskassen når pensionen så skulle blive udbetalt den enkeltes valgfrihed i forhold til valg af pensionsopsparing

begrænses i venstre er det vores klare udgangspunkt at det skal kunne betale sig at spare op til pension

og mulighederne for at indbetale på en ratepension begrænses det er bestemt ikke

smuk forlængelse af konkurrencestyrelsens anbefalinger fra to tusind og otte om at

det er i smuk forlængelse af hvad der tidligere er anbefalet det er den ene del af forslaget her den anden del af forslaget er at

andre ophørende alderspensioner sænkes til femoghalvtredstusind kroner per år det er altså en skatterabat man får ved at indbetale til en pensionsordning der er mange gode grunde til

det er en god idé fordi vi alt andet lige hæver pensionsindbetalingerne men når vi sænker loftet

betyder det i virkeligheden at andre pensionsformer alt andet lige bliver mere interessante end at opspare på de her ratepensioner eller

det betyder i virkeligheden kunne se en bevægelse over imod pensionsordninger der løber hele livet og det tror jeg vi alle sammen har en god og effektiv gavn af og det er i virkeligheden det der er pointen pointen med det her incitament nemlig at fjerne noget af skatterabatten ved at indbetale til nogle helt bestemte pensionstyper det er rigtigt som der bliver sagt at provenuet alt andet lige

år vil være temmelig stort men det er også rigtigt som venstre pointerer at

men alt andet lige er der altså et positivt provenu i de kommende år og da det her jo er en del af finanslovaftalen er det nok ikke overraskende at socialdemokraterne støtter

det

det vi

og her det er det

burde kunne

kan godt gå

på lang sigt

sige

samme logik gør sig gældende ved afskaffelse af

for formueforvaltningsomkostninger her synes det eneste formål igen at være at man vil kradse flere penge ind i skat

det er absurd at regeringen med dette lovforslag ønsker at forringe alle danskeres alle danskeres muligheder for at spare op til pension det er vigtigt at pensionsformuerne ikke udhules hvilket vil ske

af det her fradrag

at vide hvordan lo ser på at deres medlemmers pensioner nu forringes af den røde regering

er det også vigtigt at tage hensyn til alle de små selvstændige erhvervsdrivende som også får forringet

grund af loftet på ratepensionerne

stå klart for enhver at vi i danmark med den aktuelle befolkningsudvikling har behov for at så mange danskere som muligt bliver i stand til at betale for deres egen alderdom men desværre er den logik ikke nået til partierne bag finansloven logikken burde jo være at vi skal have velhavende velhavende såvel som ganske almindelige

deres egen pension hvilket mindsker hvilket mindsker den offentlige pensionsbombe som ellers detonerer om ganske få år da vi har den udfordring at der er flere der går ud af arbejdsmarkedet end der kommer ind på arbejdsmarkedet det her lovforslag gør det stik modsatte derfor er det ganske

mulighed for at indskyde op til to million kroner i en pensionsordning

selvstændig erhvervsdrivende

ni hvor

det

at

løftebrud

at

når

s

jamen radikale venstre kæmper altid for at

fleksibelt loft over klassekvotienterne på de gymnasiale uddannelser alt i alt mange gode og positive

diskuterer her i dag loftet over fradrag for indbetalinger til ratepension blev indført af den tidligere vk regering så der er tale om en justering af et tidligere vk forslag dengang de borgerlige indførte

med skattereformen i to tusind og ni

positive over for den del af forslaget

at vi støttede forslaget dengang og vi støtter

igen i dag fordi tiltaget er fornuftigt vi er også glade for at den måde måde man nu vælger at bruge provenuet på giver en

ny retning for dansk politik jeg er sikker på at vi kommer herned i salen mange gange i de kommende år

diskuterer de mange positive tiltag vi nu sætter i gang

det her forslag det andet tiltag der ligger i lovforslaget er at regeringen vil afskaffe fradraget for formueforvaltningsomkostninger derved fjerner vi

kan tale om partier

i øvrigt

sådan

jo større skattefordel får man

de pensionsordninger vi har

det er den urimelighed som enhedslisten altid har været imod dem der har råd til at spare op selv behøver jo ikke at få et skattetilskud oveni det er derfor vi

støttet begrænsninger i skattefordelene

for de rigeste vi har det grundprincip som i øvrigt ville

får bare ikke skattefradrag for det til gengæld skal man ikke betale skat når man får pengene udbetalt

i virkeligheden meget enklere og nemt forståeligt og også mindre uretfærdigt end det system vi har i dag

at begrænse det mest ekstreme tyveri vi på det tidspunkt havde nemlig at man den ene dag kunne indbetale et beløb på en kapitalpension og trække halvfjerds procent fra i skat og få dage efter kunne man hæve samme kapitalpension og nøjes med at betale fyrre procent i skat det regulære tyveri af skatteydernes penge der skete i den periode har vi dog fået

skal betale fyrre procent i skat og har cirka det samme i fradrag siden har den afgåede regering skåret en anelse i skattefordelen hvad angår ratepension det støttede vi fordi det også var med til

at mindske skattefordelen for de rigeste og det er så det der fortsætter nu her

og meget begrænset og uden den store betydning men principielt korrekt mindsker forskellen

pensionsformue man har end hvis formuen er almindelig opsparing det er i øvrigt en forskel på pensionsopsparing og ikkepensionsopsparing der er

når man har en stor formue og igen jo større formue jo større skattefordel vi ønsker altså at mindske en fordel der jo vokser jo større formue man har og altså giver et nul i skattefordel til dem

alle pensionister

tilskud til private pensionsopsparinger til en forbedring af folkepensionen det er ikke lige det her forslag men det er sådan et forslag vi drømmer om at kunne være med til at gennemføre på et

det der sker lige aktuelt med det her er at der kommer nogle penge i kassen som altså spares i tilskud til de rigeste og gives til

forbedring af den fælles velfærd det er rigtig enhedslistepolitik og jeg forstår

den borgerlige side her i folketingssalen er rasende over den form for fordelingspolitik

det

til sig selv det mener vi i liberal alliance er uretfærdigt vi mener at flittige og dygtige danskere har

mere til sig selv end de har tilbage i dag efter betaling af verdens højeste skatter derfor kæmper vi i liberal alliance målrettet for at få sænket skatterne i danmark regeringen gør det stik modsatte og derfor er vi nu i gang med at diskutere det første af syv lovforslag som vil hæve de skatter som borgere og virksomheder i danmark betaler

på mere og danskerne må derfor igen til lommerne

og virksomheder reagerer på de økonomisk usikre tider ved at spænde livremmen ind og spare mere op end de tidligere har gjort så gør socialdemokraterne de radikale sf og enhedslisten det stik modsatte de vælger at bruge endnu flere penge og hæver så bare skatterne den solidaritet med det arbejdende folk som venstrefløjens partier ellers taler så meget om er pist borte i virkelighedens verden vil man bare gerne have fingrene i frugten af de arbejdendes indsats så man selv kan bruge uhæmmet løs

via en ratepension mange danskere har i få år af deres liv betydelig højere lønninger end gennemsnittet og de lægger i de år pæne summer til side til deres alderdom det gør de med fradrag i topskatten på den måde kan de kompensere for

i højere grad end gennemsnitsdanskerens er koncentreret om nogle få højproduktive år

eksempel danskere med lange uddannelser i alle årene mens de uddanner sig lever de typisk under den fattigdomsgrænse som venstrefløjens partier ofte taler om herefter bestrider mange højtuddannede krævende stillinger der ikke begrænser sig til syv og tredive timers arbejdsuger og hvor det psykiske arbejdspres kan være meget stort så de tidligt må lade sig pensionere fordi de ikke længere har den nødvendige energi tilbage det gælder også danskere som stifter egen virksomhed og i en årrække kan se frem til lange arbejdsdage og en indkomst der kun lige kan holde sulten fra døren

de så til gengæld tjene betydelig flere penge end gennemsnittet men også de har brændt deres lys i begge ender og må ofte tidligt sælge deres virksomhed hvis de ikke skal slides helt ned inden pensionen for disse danskere er muligheden for at kunne fordele deres indkomst hen over et helt liv via en pensionsopsparing der giver fradrag i topskatten mens der spares op en betydelig motivationsfaktor for at yde den ekstraordinære indsats som kræves af dem mens de er i arbejde og det kan meget vel være den mulighed der gør det attraktivt for dem at blive i danmark frem for at flytte til skattemæssigt mildere himmelstrøg i udlandet og lægge deres arbejdsindsats dér i liberal alliance finder vi det helt rimeligt at fradragsretten for opsparing på en ratepension giver danskere der i en periode af deres liv arbejder meget hårdt mulighed for at gemme lønudbetaling og beskatning

gået på pension frem for at de brandskattes i de meget arbejdsomme år i liberal alliance ønsker vi ikke at opkræve højere skatter for at finansiere at verdens største offentlige sektor bliver endnu større liberal alliance vil derfor stemme blankt nej til dette lovforslag

vi

tilbage til det substantielle der er tre

er det sådan at når man sætter en lavere grænse

vil det alt andet lige betyde at der bliver færre penge sparet op til pension der bliver færre penge sparet op til vores velfærd i fremtiden og der bliver færre penge til at sørge for et ordentligt system for den enkelte familie

hvordan kan man beregne et provenu af det her forslag det kan man jo kun gøre hvis konsekvensen er at

sparer færre penge op til fremtiden det er konsekvensen

færre penge op til fremtiden det er det eneste logiske ræsonnement man må

forslag at man håber på at folk sparer færre penge op for ellers ville

provenu ind i kassen så det er

hele finansieringen af vores velfærdssamfund i

gevinst det andet element som

er problematisk og som egentlig også strider mod

bred konsensus i folketinget er at man nu

tidligere har det jo været sådan at man har haft en

at man tjener nogle penge og det må man kunne trække fra men med regeringens sidste forslag nu her går man altså over til en bruttobeskatning

til at udvikle til at forske til at skabe arbejdspladser

fra regeringens side

på konsekvensen af det og læser høringssvarene fra alle der har deltaget i høringen alle

forskellige interessenter men almindelig sund logik siger

i noterede aktier eller andre former for investeringer ikke i for

r sad i regering indførte

man gennemførte et lovforslag som sikrede at der var en sådan fradragsret og det gjorde man fordi man ville sikre et ordentligt afkast og

investerede i små og mellemstore virksomheder

omkostningskrævende i forhold til investeringer i mere veletablerede selskaber så konsekvensen af forslaget her vil alt andet lige være færre investeringer

tage med i den transformation som sf har været inde i en god transformation at vi trods alt skal leve af de indtægter der kommer fra erhvervslivet

vi ikke bare kan leve af at klippe hinanden og håbe på at alting bare bliver bedre ting kommer jo af at man investerer i erhvervslivet og at de tjener nogle penge hjem og bliver skabt nogle arbejdspladser bundlinjekonsekvensen af det her forslag er at færre virksomheder får penge til investeringer til at skabe arbejdspladser

under hensyntagen til høringsparterne og under hensyntagen til at de høringssvar som ministeriet modtager faktisk

behandles seriøst og

interesseorganisationer virksomheder og så videre fortjener stor tak for de gode og konstruktive

har der været flere generelle pointer om

regeringens skatte og afgiftspolitik jeg vil slå fast at den samlede skatte og afgiftspakke hvoraf vi behandler mange centrale forslag

økonomisk situation for danmark gennemfører krone til krone finansiering af nye målrettede initiativer og forbedringer

det er derfor regeringen har insisteret på at sammensætte en skatte og afgiftspakke som ikke kun

ansvarligt provenu og er retfærdig men som samtidig også i sig selv fremmer en fornuftig samfundsudvikling vi ønsker mere sundhed og derfor

mindre forurening vi ønsker at alle skal bidrage og alle de elementer afspejler sig i den samlede skatte og afgiftspolitik og det er en nødvendighed i den nuværende økonomiske situation at basere sin økonomiske politik på et forsigtighedsprincip og det er det vi ser afspejlet i dag i forhold til de konkrete elementer i lovforslaget

takke for kommentarerne og også glad for at kunne registrere at der er flertal bag

fradraget for formueforvaltning som foreslås afskaffet

vil jeg understrege hvad selve målet med forslaget er målet er altså

og dermed i virkeligheden få

administrationsmidler det tror vi er

at understøtte derudover

mener jeg helt generelt at det er fornuftigt at

de i debatten fremførte synspunkter om investeringer i

og små og mellemstore virksomheder må gælde

investeringsvalg

en fradragsværdi på formueforvaltningsomkostninger på i gåseøjne kun femten procent

det fornuftige pensionsinstitut må forventes også i fremtiden at afholde

understrege hvad det helt overordnede mål med forslaget er det handler om at vi fra regeringens

en samfundsopgave der mener jeg det er afgørende vigtigt også når man kigger på den demografiske udvikling

fordi vi som samfund har en interesse i at flest mulige er

understreget i debatten at loftet over ratepension bidrager til at sikre en rimelig finansiering og understøtter regeringens mål om at alle skal bidrage

to tusind og tolv ministeren

at

at

ham

to

milliard kroner se

vi vidst

det

det skyldes måske at det er den tidligere regerings lovforslag der går ud på at lave en skattekredit

udviklingsaktiviteter det er positivt at regeringen med det her forslag vil skabe vækst og udvikling i danmark ved at give erhvervslivet en sådan vitaminindsprøjtning øgede afgifter

er og bliver en væksthæmmer og her har vi at gøre med det modsatte vi er positive over for at forbedre vækst og konkurrencevilkårene for virksomheder i danmark økonomisk vækst og udvikling i danmark forudsætter et erhvervsliv med optimale vilkår for at drive virksomhed uden et konkurrencedygtigt erhvervsliv til at skabe vækst indtægter og arbejdspladser vil der ikke være råd til at drive velfærdsbutikken danmark et konkurrencedygtigt

er forudsætningen for at finansiere og drive det danske velfærdssamfund vi skal derfor værne om

erhvervslivets rammevilkår for at skabe vækst og udvikling venstre kan støtte dette lovforslag der giver virksomhederne mulighed for at fradrage

have mulighed for at få udbetalt skattekreditter det vil sige værdien af underskud der hidrører fra forsknings og udviklingsaktiviteter

efter forslaget kan selskaber og virksomheder som er omfattet af virksomhedsskatteordningen få udbetalt negativ skat

sige skattekreditter på fem og tyve procent af op til fem million kroner årligt af underskud der stammer fra udgifter til forskning og udvikling det vil sige at der højst kan udbetales et beløb på en

million kroner årligt til en virksomhed en eventuel resterende

underskud fremføres til modregning i eventuelle fremtidige overskud

mere tekniske forklaring samlet set

sikre og understøtte bedre vilkår for de danske virksomheder og det er vi som bekendt i radikale venstre meget glade for og derfor støtter

det var

en ny erhvervsstøtte det er en besynderlighed at kalde det en skattekredit det handler om at man får nogle penge udbetalt af det offentlige penge som er opkrævet i skat hos borgerne

men det kan lige så godt være at pengene går til nogle af de mange virksomheder som forsøger en opstart men som mislykkes

der er afsat hundrede million kroner årligt i varig udgift til det her

det ud over det frygter vi at ordningen indbyder til spekulation at man meget kreativt får udgifter

i sit regnskab til at se ud som om de er til forskning og udvikling

skat vil

hvornår en virksomhed skattemæssigt er en pengetank er i dag fem og halvfjerds procent i forhold til aktivernes sammensætning

forslaget her går ud på at grænsen nedsættes til fem og tyve

rigtig mange veldrevne danske virksomheder som ikke vil have mulighed mulighed for at

næste generation eller af nærtstående medarbejdere uden at der vil skulle ske beskatning reglerne i dag fjerner jo ikke skattepligten men udskyder den blot til virksomheden sælges til tredjemand

fra fem og tyve procent til halvtreds procent og endelig til fem og halvfjerds

ganske ligetil uanset forhøjelsen af grænsen i to tusind og to kan reglen stadig risikere at ramme virksomheder med reel erhvervsaktivitet en virksomhed kan have et ønske om at have en god likviditet for eksempel til brug for opkøb større investeringer eller udtræk til afgifter med videre i forbindelse med et generationsskifte en sådan likviditet bør ikke afskære muligheden for at kunne foretage

ja sådan lød det

hæve grænsen som jeg nævnte i min ordførertale til

adgangen til kapital i vores virksomheder en af de

at vi så nu har en regering der vil øge beskatningen og dermed trække arbejdskapital ud

er jo så naturligvis fuldstændig ubegribeligt og særligt når man ser på det relativt beskedne provenu i forslaget står der at skatteministeriet forventer at selskaberne forventes at investere deres i regeringens opfattelse overskudslikviditet i erhvervsrettede aktiviteter

tager pengene ud til udbytte men det fremgår

ikke af den måde man regner provenuet ud på at det er en mulighed og det kan jeg love

at vi vil spørge ind til under udvalgsbehandlingen vi deler simpelt hen ikke den opfattelse som ligger til grund fra

deres likviditet ved

både i forhold til at foretage fremtidige dispositioner

har mulighed for at finansiere virksomhedens daglige drift i forhold til de ændrede regler

for få timer siden indrømmet at der kunne blive tale om en regelændring som reelt kunne have virkning med tilbagevirkende kraft

grundig høring ja så ville et sådant forhold kunne være ændret inden fremsættelsen og det understreger igen det groteske i at regeringen i sit regeringsgrundlag lover god tid til høringer af relevante parter men igen så nøjes med tre dages høring forslaget indeholder også en begrænsning

for virksomheder der for lånte penge investerer i eksempelvis

af nye virksomheder nye virksomheder denne regelstramning betyder at langt flere virksomheder vil blive omfattet

at få erhvervsliv og multinationale selskaber til at betale mere i skat skatteministeren har tidligere i medierne givet klart udtryk for at de multinationale selskaber ikke betaler den korrekte skat men ministeren må indrømme at den ekstra beskatning

at skatteministeren strammer skatteskruen ved at begrænse

skattevilkårene i venstre kan vi ikke støtte at der trækkes kapital ud af familieejede virksomheder som med regeringens forslag vil blive drænet for kapital i forbindelse med et generationsskifte

ikke støtte at det bliver vanskeligere for danske virksomheder at købe virksomheder op for at ekspandere regeringens medicin er forkert vi har brug for at styrke og udvikle vores erhvervsliv ikke at øge beskatningen for det vil koste arbejdspladser og det kan vi i venstre ikke

med lovforslaget nedsættes grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier

det er også det der kaldes pengetanksreglen efter de gældende regler kan aktierne i en virksomhed overdrages til nære familiemedlemmer medarbejdere og andre ved succession og successionen betyder at der ikke sker en beskatning i forbindelse med selve overdragelsen men at køber overtager sælgers skattemæssige forpligtelser dermed udskydes beskatningen indtil aktierne sælges eller overdrages til personer som ikke er successionsberettigede

betingelse at den enkelte overdragelse udgør mindst en procent af aktie eller anpartskapitalen og at selskabet ikke er en såkaldt pengetank den gældende lov siger at

pengetank hvis fem og halvfjerds procent af selskabets indtægter vedrører passive pengeanbringelser i finansielle aktiver eller udlejning af

med lovforslaget foreslås det at procentgrænsen sættes ned til fem og tyve

og det vil sige at det er en tilbagevenden til den sats i pengetanksreglen som var gældende frem til to tusind og to under den højreorienterede regering blev satsen sat op fra de fem og tyve

først til halvtreds procent og senest til fem og halvfjerds procent det har efter socialdemokraternes opfattelse været med til at udhule pengetanksreglen det foreslås derfor at satsen som sagt sættes til fem og

som oprindelig og dermed vil loven i højere grad afspejle det oprindelige formål som var at der ikke skulle ske succession ved overdragelse af aktier der reelt havde karakter af passiv pengeanbringelse så synes jeg også det er godt at regeringen har lyttet til de høringssvar der har været og sørget for at man selv kan vælge om man vil gå efter et gennemsnit af de seneste tre år eller om man vil bruge det seneste års opgørelse når man skal vurdere om man kan leve op til fem og tyve procents reglen den anden del af lovforslaget omhandler omhandler reglerne for

regeringens økonomiske politik bygger jo på et klart forsigtighedsprincip pengene skal være der først vi kan ikke afholde nye udgifter uden at der er truffet beslutninger om konkrete initiativer der skaffer pengene gennem mindst lige så store nye indtægter eller besparelser og socialdemokraterne mener at erhvervslivet skal bidrage mere til finansieringen af vores fælles velfærdssamfund skal vi have en bedre folkeskole

et bedre sundhedsvæsen så koster det penge og de skal findes med lovforslaget strammes reglerne for rentefradragsbegrænsning det er et af de elementer i aftalen om finansloven for to tusind og tolv som vedrører multinationale selskaber efter de gældende regler for rentefradragsbegrænsning kan beskæringen højst

nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på en og tyve

million kroner grundbeløbet reguleres årligt men den tidligere regering har suspenderet reguleringen frem til indkomståret to tusind og tretten og med forslaget her foreslås det så at afskaffe reguleringen permanent og på den baggrund

det er jo

når

man har de

af

af

tusind

konsekvensen af det her forslag bliver altså den stik modsatte

i pengetanksreglen fra halvtreds procent til fem og halvfjerds procent i

syv var formålet jo at vi ville sikre at det var muligt at lave et generationsskifte uden at man drænede

for likviditet ved nu at sænke den

det svært at lave et ejerskifte for det første er det

der lapper et skattehul altså det er en skat der bliver udskudt til et senere tidspunkt og man sikrer samtidig at en

kan køre en familievirksomhed videre og det jeg kun er rigtig positivt

bare at man bringer kapitalandelen så langt ned at

en kapitalfond som så måske flytter

og der finder typisk et generationsskifte sted hvert femogtyvende år så i gennemsnit

hundrede overleveringer af virksomheder fra én generation til den næste

af den her fem og tyve procents regel de virksomheder vil så blive voldsomt brandskattet og derfor udhules hvis en

den trække pengene ud i udbytte for at holde likviditeten nede men det betyder så at der ikke er penge i selskabet til at investere for og skabe vækst

stik modsatte effekt end den ønskede man tvinger ganske enkelt virksomhederne til at nedbringe deres likviditet og dermed gøre dem mere afhængige af bankerne forslaget om en stramning rammer heller ikke kun de passive pengetanke som skatteministeren muligvis antager forslaget rammer rigtig mange

er behov for et indgreb for der står jo i lovforslagets bemærkninger

ikke oplysninger om hvor mange virksomheder der i dag anvender reglerne om skattemæssig succession i forbindelse med generationsskifte men hvis skatteministeriet ikke ved hvor mange der benytter denne regel hvordan ved man så at der overhovedet er behov for at ændre pengetanksreglen

tror vil lamme en stor del af dansk erhvervsliv

sagt tidligere i dag selv er erhvervsdrivende

en virksomhed som for eksempel har udliciteret mange af sine opgaver og derfor ikke har mange aktiver placeret i en maskinpark og andre ting

forholdsvis store finansielle anlægsaktiver og derfor

bare blive ramt af igen

også forestille sig en it virksomhed som netop ikke har en stor maskinpark

ned til fem og tyve

vigtigt

på i

og

af

men jeg vil også godt slå fast at jeg synes det er fuldt ud rimeligt og det er vel at mærke ejerne eller dem der overdrager virksomheden som bliver beskattet ved det her lovforslag og ikke virksomheden som det fejlagtigt er fremgået af debatten

af det salg man foretager eller den overdragelse man foretager lige så vel som

investerer i aktier eller hvad det nu i øvrigt må være så derfor er det for mig at se fuldstændig rimeligt at vi selvfølgelig ser på de her regler jeg har fuld forståelse for at man fra den tidligere vk regerings

det er ikke den nye regerings politik og derfor glæder det mig også at vi nu tager et opgør med de her regler

det med at man prøver at skabe en vis stabilitet omkring en

i det her sæt som er helt ude i hampen det ene er

modtager en procent af aktierne i en given virksomhed så slipper arvingen for at betale skat af

jo i det uendelige så længe der bare er en arving der modtager en procent

jo intet at gøre med at sikre stabilitet omkring en virksomheds videre drift det gælder for eksempel familieejede virksomheder hvor det er en

og som på den måde sikrer

videreførelse uændret også uændret i forhold til kapitalfonde og andres opkøb det eneste det drejer sig om er at arvingen kan få lov til at arve uden at der udredes skat af den værdistigning der er sket det er ren spekulation det er en regel der udelukkende er lavet for

er ret mange aktier tilbage at arve fordi de fleste af dem ligger i forskellige fonde så kan de døtre der arve en

og det gør de skattefrit på samme måde

sige at den der en procents regel

hensyn til virksomheden det er kun

hensyn til ejernes og ejernes børns formue derfor vil jeg sige at skulle vi have gjort noget

effektivt på det område

i virkeligheden til evig tid af de værdistigninger der

det gør man desværre ikke den lader man desværre være uændret den anden

er pengetankreglen hvis en virksomhed består af fem og tyve procent virksomhed og fem og halvfjerds procent pengetank

det er aldeles urimeligt at aktierne i den pengetank bare kan videreføres til en arving uden beskatning det skal jo være sådan at man

bliver beskattet af de værdistigninger man har ligesom man bliver beskattet af alle andre indkomster man har men her er det altså igen bare en skatteunddragelse det er jo ikke sådan at pengene skal tages ud af virksomheden det har vi også hørt herinde i årevis

stakkels lego familie sidde oppe i skatteudvalget og klynke over

til gode hvis det er sådan at

da bare med at sælge ud af nogle af de likvider for at betale

det forringer jo ikke virksomhedens videre drift det sørger bare for at en del af de værdistigninger der har været og som ikke er blevet beskattet undervejs i hvert fald bliver beskattet ved afslutningen af ejerens liv eller på anden måde når aktierne overdrages

derfor vil jeg sige i kan bare komme an med alle jeres spørgsmål det har intet at gøre med hensynet til virksomhederne

det har intet at gøre med hensynet til virksomhederne det har kun noget at gøre

nogle nogle i øvrigt rige mennesker derfor er det klart at

begrænsningen fra fem og halvfjerds procent til fem og tyve procent det støtter vi naturligvis vi havde så hellere set at man havde kigget på den der en procents regel som er helt ude i hampen

ene afsnit i det her lovforslag vi støtter den anden del er begrundet i multinationale selskabers mulighed for at flytte indkomst via rentefradrag til udlandet det er klart at det er en del af vores

og for det andet skal de betale femten procent i arveafgift det vil ofte resultere i at en virksomheds fulde egenkapital eller endda mere end det bliver konfiskeret af staten ved et generationsskifte hvis der blot i

men mange penge kommer der ikke i statskassen blot fyrre million kroner ekstra årligt derfor er økonomiprofessor bo sandemann rasmussens vurdering helt korrekt når han siger det er i hvert fald ikke dette som redder os det er mere en symbolpolitik der skal ramme nogle få rige familier ja det er det der er på spil her regeringen går mere op i at ramme de rige end at gøre samfundet bedre for alle resultatet af dette indgreb vil være at de berørte virksomheder vil få sværere ved at overleve efter et generationsskifte og fremtidig produktion og arbejdspladser i danmark vil derfor gå tabt men som churchill jo sagde kapitalismens nedarvede last er den ulige fordeling af goderne

den lige fordeling af elendigheden regeringen slår med dette lovforslag et slag for den lige fordeling af elendigheden

derfor virker det uigennemtænkt derfor virker det også synes jeg foruroligende

en regering og for øvrigt også et embedsmandsapparat

nogle ting her passere

på notatet fra skatteministeriet

hvis væsentligste aktivitet er passiv pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom jeg ved ikke

der har skrevet det til skatteministeren men jeg ville i hvert fald være foruroliget

skatteudvalget elleve halvtreds ansatte

tjener kassen hjem til det danske samfund

udlejning af fast ejendom eller passiv pengeanbringelse

virkelig at blive problematisk for danmark hvis regeringen ikke har forståelse for at der er nogle virksomheder som genererer arbejdspladser og indtægter hjem til det danske samfund men bliver defineret som pengetanke fordi de er velkonsoliderede

tænker på de investeringer de så kan foretage hvad er konsekvensen

og den helt store konsekvens

der sker et generationsskifte vi vil også gerne

sidste halvandet år bliver solgt til udlandet så hvis man vil

man gør for at lægge hindringer i vejen for det konsekvensen af det her er at der vil være færre investeringer i det danske samfund og ikke flere

det at man

risikere at en række danske virksomheder ikke vil være i stand til at tiltrække kapital

det er problemet de vil ikke have kapital til at kunne gennemføre de nødvendige

det er altså den helt forkerte medicin lige nu i danmark hvor der er brug for flere investeringer og mere tiltro til at virksomhederne kan skaffe

det er

vi anvender for at nå det mål er at gøre en lukrativ skattebegunstigelse mindre lukrativ der er ikke tale om at afskaffe

den her skattefordel der er tale om at gøre den mindre lukrativ således at at pengetanke ikke længere tilgodeses det synes jeg er centralt at få ind i debatten nemlig at diskussionen ikke går på om der skal være en skattemæssig begunstigelse i forbindelse med generationsskifter

hvor lukrativ

også i forhold til drøftelserne om lovprocessen og

at regeringen tager høringssvarene alvorligt vi har lyttet til de virksomheder som har leveret kvalificerede høringssvar og det er baggrunden for at jeg på vegne af regeringen har anmeldt et ændringsforslag til lovforslaget der skal sikre en mere fornuftig overgangsregel således at virksomheder i de næste tre år frit kan vælge hvorvidt

det sidste regnskabsår det tror jeg er en vigtig præcisering og det vil også give en en fleksibilitet til de virksomheder som har

i gang med at planlægge et generationsskifte de sidste par år jeg har også haft møde med med foss

styrke dialogen om det her forslag jeg vil blot understrege at jeg mener at fem og tyve procent er en rimelig grænse

hvis man vil udskyde den skat som man ellers burde have betalt hvad angår stramninger af rentefradragsbegrænsningsreglerne

har det jo ikke fyldt så meget i debatten

synes nu alligevel at forslaget fortjener en vis opmærksomhed da det er et vigtigt element i regeringens økonomiske politik og helt centralt i forhold til de bestræbelser

regeringen har fremlagt i forhold til at sikre at også multinationale selskaber betaler den skat de

forslaget går i al sin enkelhed ud på at vi fastfryser den gældende grænse på en og tyve

million kr og at vi dermed leverer et væsentligt bidrag til den samlede indsats i forhold til at få blandt andet multinationale selskaber til at betale den skat

hele lovforslaget udtryk for at der i regeringens økonomiske politik er lagt vægt på at alle skal bidrage også de meget velpolstrede familieejede virksomheder og de multinationale selskaber jeg ser frem til et godt konstruktivt

det centrale er jo at man genindfører en

altså hvor en iphone skal beskattes mens en

den større logik i det har vi

sådan er der rejst ufattelig mange spørgsmål siden regeringen barslede med forslaget altså der tages slet ikke højde for den teknologiske udvikling på området og jeg er helt sikker på at vi vil blive vidne til her i folketinget at der vil blive

justeret og strammet i reglerne fremover efterhånden som som erfaringerne gøres

der er ting der måtte være for lempelige

yderligere stramninger ændringen betyder også at

den bruttolønsordning som mange i dag har stor glæde af

imponerende vi har jo set et eksempel beskrevet i medierne

man nu vil opnå en beskatning på en hundrede og halvtreds procent i forbindelse med indkøb over en bruttolønsordning

da sige at selv for en minister fra sf

understrege de bekymringer som jeg her rejser er

medierne i dag fremgået at såvel dansk erhverv som it branchen

forventer at det provenu som skatteministeriet har

for de forventer at langt flere vil blive omfattet af beskatning af fri telefon et andet element i lovforslaget er

har været store tilhængere af at arbejdsgiverne kunne tage et

er helt forkert at ophæve skattefriheden for

sygefraværet på arbejdspladserne vil

ja der skal jo heller ikke meget logik til at forestille sig at hvis

stå med større udgifter til sundhedsvæsenet som skal finansieres af skatteborgerne i stedet for at nogle benytter en sundhedsforsikring så spørgsmålet er hvorvidt der i det i det hele taget når man gør hele regnestykket op reelt kommer til at

justering og vi skal da fra venstres side glæde os over at

overlever en år mere end regeringen ellers havde stillet i

spørge ind til hvornår det indberetningsmodul hos skat bliver klar således at den digitale indberetning og afregning i kan foregå hurtigst muligt endelig

supplerende grøn check til familier med lave indkomster på tre og tyve kroner om måneden og det er så det der skal kompensere for den her afgiftsbuket

familier med de mindste indkomster men de kan jo så glæde sig over at de får tre og tyve kroner ekstra om måneden det er

et forslag der gør det markant dyrere at være

ikke bliver dyrere at være dansker så vi har faktisk ikke ret meget pænt at sige om det så vi kan fra venstres side ikke

b hold og det

slut med statsstøtte til private sundhedsforsikringer helt i tråd med skattekommissionens forslag

og gør dem skattepligtige på linje med løn og andre personalegoder

og det opretholder vi selvfølgelig og det er nemlig skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeafvænning og betaling for afvænning af misbrug af medicin alkohol og andre rusmidler det er nu tid til at investere i et bedre offentligt sundhedsvæsen til gavn for alle det skaber mere lighed og det er socialdemokratisk hjerteblod

multimedieskatten har de seneste år været en hæmsko for den udbredelse af multimedier som er nødvendige i et moderne vidensamfund så når vi med lovforslaget afskaffer den tidligere

regerings multimedieskat skaber vi en højere en højere grad af fleksibilitet i arbejdslivet for en lang række helt almindelige danske lønmodtagere multimedieskatten har hverken været til gavn for lønmodtagere eller arbejdsgivere ordningen har været særdeles besværlig at administrere for arbejdsgiverne de har haft et katalog på

på helt nødvendige arbejdsredskaber ikke mindst har multimedieskatten hindret mange lønmodtagere i at skabe en god balance mellem arbejds og familieliv

skaber vi mulighed for at der igen kan etableres hjemmearbejdspladser og at en arbejdstager fremover kan tage en bærbar computer med hjem for at arbejde uden at det udløser beskatning internetforbindelser der giver adgang til arbejdsgiverens netværk vil således heller ikke udløse beskatning ligesom arbejdsmobiltelefoner der er nødvendige for udførelsen af arbejdet ikke beskattes i samme omfang som hidtil det skaber en højere grad af fleksibilitet for den enkelte og for arbejdsmarkedet og det er en socialdemokratisk mærkesag og det er noget der kommer cirka firehundredetusind danskere til gode

endnu et initiativ der er med til at etablere lighed hvor den tidligere regering

indførte ulighed og her taler jeg selvfølgelig om loftet over børnechecken og ungeydelsen i danmark er der reelt et fattigdomsproblem og det skyldes bla at

er noget der rammer børnefamilierne rigtig hårdt og det løses kun

ved at give de mest udsatte familier et bedre økonomisk råderum og det gør vi altså med den her

rådede vi så bod på fattigdomsydelserne og i dag foreslår vi at ophæve loftet over børne og ungeydelsen

jo velkendt at loftet over børne og ungeydelsen især påvirker rådighedsbeløbet for familier med de laveste indkomster loftet har derfor været medvirkende til at øge uligheden i danmark under den højreorienterede regering de foreslåede ændringer betyder at der igen udbetales fuld

børne og ungeydelse for alle børn uanset hvor mange børn

er i en familie vi afskaffer loftet på de femogtredivetusind kroner over den maksimale børne og ungeydelse der kan udbetales til en familie om året afskaffelsen af loftet vil bidrage til at skabe større lighed og flere og lige muligheder i danmark og det er særdeles glædeligt

sætter vi med det her lovforslag et grønt fingeraftryk og det gør vi ved

med til at sikre at vi får en mere grøn profil på den her

får lagt op til den mere grønne profil der skal være i

det er ganske positivt fordi det især er de lave indkomster som

at arbejdsgiverne

jamen

familie

check

for

jeg at det

den allerede inden den er vedtaget bare for at nævne én problemstilling

man for eksempel fremover bliver beskattet af en iphone men ikke af en ipad selv om de begge indeholder et sim kort og man kan ringe fra dem

gjort skattefrit at have en almindelig stationær computer mens man skulle betale skat hvis man havde en bærbar computer

en opgørelse har i øvrigt vist at det om tre år

være halvtreds procent af virksomhederne der har fastnettelefoner det vil sige at resten er gået over

at tiden som sagt er løbet fra den nye smartphoneskat på fri telefoni inden den er vedtaget

stedet foreslå en ny multimedieskat hvor vi for de samme penge som regeringen bruger kunne lave en mildere multimedieskat hvor man kunne blive beskattet af fem hundrede

både var fri telefon computer internet

man derfor ikke beskatter fremtidens teknologier som

afskaffelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer regeringens argument er angiveligt at det vil begrænse uligheden og at alle skal have lige muligheder fordi man mener det er uretfærdigt at

heldige at have en arbejdsgiver der tager sig godt af sine ansatte

medarbejder via sin arbejdsgiver kan komme på

ryger de ud af ventelisten på det offentlige sygehus hvilket betyder at alle os andre også bliver hurtigere behandlet et faktum er at arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er et plus for samfundet og ikke et problem der kan fjernes i lighedens navn det passer dog meget godt ind i den socialistiske tankegang at alle skal have den samme service

lige ringe sundhedstilbud angående loftet på børne og ungeydelsen

folkeparti imod at det fjernes

med til at indføre loftet på børnepengene var det fordi vi mente at børn som udgangspunkt skal forsørges af mor og far og ikke af staten børnepengene er jo et lille tilskud fra staten som man ikke skal begynde at gøre sig afhængig af og slet ikke skal spekulere i

det med nogle af indvandrerfamilierne ved at fjerne loftet åbner man nu igen

kan vi godt støtte de små justeringer der er og at ordningen

vi ærgrer os dog meget over at man ikke får lov

til at lave sort arbejde så er der forhøjelsen af den grønne check

kompensationen på de to hundrede og firs kroner om

jo ment som en kompensation for alle de andre skatter og afgifter som regeringspartierne og enhedslisten

tre og tyve kroner om måneden samtidig med

i første hug fik sat den grønne check op

hundrede kroner nu er enhedslistens betaling

vil se

er med

kommer som en kæmpeoverraskelse når jeg nu fortæller at at den frie og lige adgang til sundhedsvæsenet er en af de vigtigste grundpiller i den danske velfærdsmodel det offentlige skal derfor ikke understøtte at dem med private forsikringer kommer forrest i køen derfor ønsker vi at fjerne skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

ikke været omfattet af lønsumsafgiften som den finansielle sektor ellers er underlagt og for at sikre en afgiftsmæssig ligebehandling mellem denne sektor

momsbelagte sektorer ønsker vi at indføre en lønsumsafgift for aflønning

men i en ny og grønnere udgave det gør vi for at skabe en mere glidende overgang til en ny energirenoveringspulje for boliger og dermed får denne ordning en mere målrettet og grøn

blev mange børnefamilier ramt af en betydelig og urimelig beskæring af ydelsen børne og ungeydelsen er netop en udstrakt hånd til at dække nogle af de ekstra udgifter der er forbundet med at være en børnefamilie

med de laveste indkomster dermed er fjernelsen af loftet over

børne og ungeydelsen også med til at skabe større lighed i det danske samfund med en grøn check ønsker vi at indføre et supplerende tillæg for familier med lave indkomster fra to tusind og tretten stiger rådighedsbeløbet med to hundrede og firs kroner skattefrit

for personer med en indkomst på op til tohundrede og tolvtusind

folkepensionister til gode med disse ord kan jeg sige at sf

lad dog erhvervslivet og danskerne være

af symbolpolitik når det kommer til regeringens afskaffelse af medarbejderaktieordninger må vi også stritte imod de forskellige medarbejderaktieordninger er en fin måde hvorpå virksomheder kan inddrage medarbejdere og skabe en følelse af ejerskab

i verdens allerede mest skattetyngede land og regeringens sans for timing i forhold til at foreslå alskens skatter og afgiftsstigninger er næsten imponerende ringe ligeledes modsætter liberal alliance sig på det stærkeste ophævelsen af fradragsretten for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer medvirker til at mindske sygefraværet i virksomhederne og aflaster dertil det offentlige sundhedssystem

tvivl om det angivne merprovenu på syv hundrede million kroner

hvorvidt forslaget overhovedet vil resultere i penge i statskassen eller om det bare vil være

et ideologisk slag i luften forslaget ligner til forveksling en ideologisk forblindet forhippelse på at privathospitaler er af det onde og for alt i verden må modarbejdes uanset konsekvenserne i liberal alliance mener vi at det er godt at virksomheder tager ansvar for deres medarbejdere og dermed aflaster de offentlige sygehuse hvis det handler om at regeringen ikke synes om privathospitaler så skal vi i liberal alliance minde om at de private hospitaler gør et fremragende stykke arbejde og også gør det offentlige sundhedsvæsen mere effektivt ved at give det konkurrence selv om

jo ikke bør være en debat om de private hospitalers berettigelse ligeledes er vi i liberal alliance imod at indføre lønsumsafgiftspligt for aflønning i aktier og købe og tegningsret som med målet om

femten million kroner vil vælte endnu mere administrativt besvær over på danske virksomheder en enkelt positiv ting finder vi i

børnechecken er en udmærket kompensation til familier

hvor forældre beklageligvis ikke kan udnytte børnenes personfradrag selv om de har en forsørgelsespligt over for dem det kan man jo gøre med sin ægtefælle men det kan man ikke med sine børn og der er børnechecken bare

liberal alliance

det er

på at

vi selvfølgelig også imod at boligjobordningen afskaffes i to tusind og tretten boligjobordningen har først og fremmest den effekt at den konverterer sort arbejde til hvidt og det tager man nu fuldstændig ud og det er vi kede af men under førstebehandlingen her er der sket noget helt nyt

skattekontrollen fra skat til virksomhederne

så vil det da virkelig være breaking news hvis det her er den nye form for skattekontrol vi skal se

i udvalgsarbejdet men det var det der blev tilkendegivet så om ikke andet har det været

skatter må ikke stige hvis vi er nødt til at indføre en ny skat

det er så en ny skat og så sænker vi

det er

når vi kan

multimedieskatten betyder at over

lønmodtagere slipper for den temmelig forhadte multimedieskat og vi letter altså skatten med fire hundrede og halvtreds million kroner jeg mener forslaget hjælper de mange lønmodtagere der i hverdagen har brug for en fleksibel arbejdstilrettelæggelse for at få det hele til at hænge sammen og jeg er overbevist om

opleve afskaffelsen af multimedieskatten som en forbedring de

det er kort sagt sund fornuft og derfor er jeg ærgerlig over at den borgerlige

udviser større opbakning til forslaget om at afskaffe multimedieskatten jeg mener det er utidssvarende i et moderne samfund at beskatte arbejdsredskaber og det ville klæde den borgerlige

med mange af de danskere der har

og sat deres stemme ved de borgerlige partier at støtte en sådan afskaffelse der har også været

afskaffelsen af skattefriheden for sundhedsforsikringer og afskaffelsen af skattebegunstigelser for medarbejderaktier

og jeg må stille mig lidt uforstående over for synspunkterne

det som er hele intentionen bag forslaget og

forslaget bliver vedtaget er jo at vi fremover skal sikre at frynsegoder der reelt er løn også beskattes

det mener jeg egentlig er et sundt princip så kan vi have masser af diskussioner om skattetrykket og

mig da også til at have brede drøftelser i folketinget om i forbindelse med en skattereform men det grundlæggende princip

forsikringer aktier eller kontanter bør beskattes som løn

mener jeg er et sundt og vigtigt princip

børne og ungeydelsen og

at alle i folketinget gør sig klart hvad loftet betyder for familierne i hverdagen jeg kan se på mange af de henvendelser jeg modtager

økonomiske konsekvenser for de berørte børnefamilier børne og ungeydelsen er jo netop en hjælp til at dække nogle af de ekstraudgifter der er forbundet med at være børnefamilie og loftet trækker i den forkerte retning loftet over børne og ungeydelsen påvirker især rådighedsbeløbet for familier med de laveste indkomster og derfor

kunne fremsætte det her lovforslag om at afskaffe loftet

større lighed og mere rimelige vilkår for nogle af de familier der har brug for en håndsrækning til sidst

endnu en gang sige tak for debatten

jeg glæder mig til det fortsatte udvalgsarbejde jeg er helt overbevist om at det nok skal blive både

den første januar

det var citaterne som i dag er blevet sagt af socialdemokraten herre rasmus prehn på forsiden af

det ikke er så tit det sker men i venstre er vi faktisk enige

velkendt trist faktum at vi har mistet titusindvis af industriarbejdspladser i danmark som følge af finanskrisen men det lader altså ikke til at regeringen stiller sig tilfreds med det for

skal vi åbenbart have mere af færre industriarbejdspladser for det bliver resultatet af en femdobling femdobling af no

notorisk ske en udflytning af danske arbejdspladser de lokale og regionale aviser har i hele landet siden forslaget blev præsenteret været fyldt med eksempler på at forslaget truer en lang række virksomheder på livet

høringssvarene igen med med det forbehold at

jo også entydige i kritikken af og bekymringen

er fra dansk metal generelt har dansk metal den holdning at skatte og afgiftssystemet skal være vækstfremmende og sikre lige konkurrencevilkår mellem sektorer det nye lovforslag vil imidlertid medføre en ensidig forringelse af energi og industrisektorernes konkurrenceevne på såvel hjemme som eksportmarkedet som vil komme udenlandske virksomheder til gavn og koste danske arbejdspladser og skatteindtægter fordi energiproduktion og forbrug vil blive uforholdsmæssigt dyrt

den ene afgift efter den anden hagler altså ned over dansk erhverv alt imens regeringen forsøger at tale om vækstdagsorden og kickstart jamen det er jo ironisk for når det bliver dyrere at drive virksomhed i danmark med en femdobling af no

skulle jo ellers hedde sig at forhøjelsen af afgiften sker af miljømæssige hensyn

kan det undre at man mener at det

nogen som helst form for omstilling i forhold til at forbedre miljøet

er afsløret som et rent provenuforslag

skaffe penge i statskassen og selv om skatteministeren skatteministeren nu i dag har valgt at udskyde ikrafttrædelsen

vi blot finansieringen har vi tidligere i dag forsøgt at få klarhed over de tre hundrede million kr som mangler i kassen og jævnfør regeringens forsigtighedsprincip

er vi noget imponerede over at man pludselig med et ændret provenuskøn lige tilfældigvis kan dække det forhold at man skubber ikrafttrædelsen med med seks måneder

også bruge udvalgsarbejdet til at få belyst de reelle konsekvenser af

i forhold til arbejdspladser jeg tror vi alle har set og hørt eksemplerne fra aalborg mors fur og flere steder i nordjylland lolland fyn ja grundlæggende fra alle de områder der ligger uden for de store byområder budskabet er det samme med disse afgiftsstigninger presses virksomhederne på deres eksistens men desværre slutter belastningen jo ikke engang her for regeringen har også spillet ud med et energiudspil som gør det endnu dyrere

forstår vi til fulde de bekymringer som virksomheder og medarbejdere har rejst ja sågar vores politiske modstandere som entydigt har sagt at dette

arbejdspladser det er vi helt enige i og derfor kan vi fra venstres side ikke

at

vedkommende burde afgiftssatsen nemlig svare til skadesomkostningen den hidtidige afgiftssats på fem

bringer så afgiften bedre i balance med skadesomkostningen de danske erfaringer med no

det er positivt at flere virksomheder i fremtiden skal

for at opnå miljømæssige forbedringer udvides kredsen af virksomheder der skal måle

egne udledninger frem for at betale efter skematiske regler de nye målerkrav vil særlig have betydning for de energianlæg i nordsøen som i fremtiden pålægges at måle udledninger og betale

i fremtiden frivilligt have valgt at måle i stedet for at betale efter en gennemsnitssats

der ligger over gennemsnittet og hvor der er mulighed

for ekstra store reduktioner vil imidlertid i en del tilfælde undlade at måle potentialet for

det ses for eksempel af at udledninger fra de hollandske offshoreanlæg er langt lavere end udledninger fra de danske anlæg i nordsøen derfor ser jeg frem til indførelsen af den her måling for flere

omtaler som vi ikke har undgå at se i aviser og tv indslag af

ekstraskat på en måde reducere aktivitet og beskæftigelse men skatteindtægterne står jo ikke alene de ekstra skatteindtægter

finansierer nemlig ekstra udgifter også beskæftigelsesfremmende udgifter aftalen om finansloven for to tusind og tolv indeholder også en lang række initiativer der imødegår de uheldige konsekvenser for beskæftigelsen der følger af den generelle afmatning af konjunkturerne

så er det vigtigt at understrege at stigende afgifter har til hensigt at få virksomhederne til at reducere

dermed holder de udgifterne til afgifter nede men jeg synes også at det er på sin plads at give virksomhederne tid til at investere i det nye udstyr som kan reducere udledningerne

l to og tredive først vil træde i kraft i andet halvår to tusind og tolv det synes jeg er ganske ganske positivt og derfor kan socialdemokraterne støtte denne afgiftsforhøjelse der sikrer en lavere luftforurening

det

at

jeg kan blive bange for at den idealistiske fane med

klimaet kommer til at stå over hensynet til det danske samfund miljøministeren har udtalt at

mening i det argument skulle danmark vel viderebetale

afgiften er en afgift der bliver i statskassen princippet om at forureneren skal betale lyder særdeles kønt men hvad er konsekvensen

produktionen i danmark bliver for dyr og skubbes til udlandet hvor der ikke er lige så høje principper

oven i det har regeringen en målsætning om ekstra job vi har lige hørt at der

kommer flere job sf

mærkesag om tredstusind ekstra job på tre år hvis man kigger på den varige virkning af finansloven ser man et minus på fire tusind job

de job som forsvinder blandt andet på grund af en lovgivning som den her

er jo i høj grad ufaglærte job som vi har en stor mangel på i forvejen med den her voldsomme stigning i no

så har vi jo nærmest ikke noget problem med at leve op

den indbyggede reduktion i afgiften for visse energitunge virksomheder men som vi så skal have godkendt i eu

fået respit på et halvt år men jeg tvivler på at man i eu kan nå at finde ud af det i løbet af det halve år

virksomhederne på usikker grund kommer til at betale uforholdsmæssig høje afgifter måske i årevis

en del af den her afgift der vender den tunge ende nedad i forhold til den almindelige familie det er også en afgift på opvarmning for

mindre indtægt til staten på grund af at det almindelige forbrug af varer belagt med afgifter falder som følge af et mindre rådighedsbeløb hos forbrugerne så samlet set trækker den her

afgiftsstigning på en lang række områder i den forkerte retning i forhold til hvad vi har brug for i danmark og dansk folkeparti kan derfor ikke

i forhold til de skadesomkostninger der er men vi bringer afgiften i bedre balance med skadesomkostningen men vi skal naturligvis tilstræbe at tage hensyn til de enkelte virksomheder som kan blive ekstra berørt af dette tiltag og med et bundfradrag og en længere indfasningsperiode forsøger vi netop at imødegå denne problemstilling til sidst vil jeg gerne lige sige

men jeg må bare pointere at vi jo også bliver nødt til

tage hensyn til miljø

og afveje hensyn til

jeg siger ikke at man så her finder den rette balance men i hvert fald en bedre balance end tidligere radikale venstre kan med disse bemærkninger støtte

noget

så er der er al mulig fornuft i at indføre en sådan afgift som man så i dag foreslår hævet til gavn for miljøet og

dette forslag medfører at afgiften vil have en betydelig effekt på udledningerne

set glad for at venstres ordfører også tidligere på dagen anerkendte det det vil samtidig anspore virksomheder til at opprioritere deres fokus på miljøområdet det er kun fair at

der forurener mest også er dem der kommer til at bidrage mest det er alt andet lige der vi også kan sikre os den bedste sundhedsmæssige forbedring derfor er det her forslag

set også ren sf politik det vil være til gavn for alle at den luft der indåndes er mindre sundhedsfarlig og at den natur vi

lever i bliver renere

sættes der også en tyk streg under at vi

det alvorligt det gør man også fra regeringens side når vi siger at danmark skal være foregangsland på miljøområdet regeringens tydelige miljøprofil bliver skærpet med det her forslag og forslaget er i mine øjne kun det første skridt

jeg helt opmærksom på at der også har været rejst problemstillinger i forhold til virksomhederne og derfor er

yderst tilfreds med at det også i dag er er blevet gjort klart også fra skatteministerens side at man udskyder ikrafttrædelsesdatoen

selskaber som føler at de vil blive ramt af den her afgift nu også

halv år til rent faktisk at indkøbe de filtre som kan være med til at nedbringe udslippet alt andet lige synes

det er et meget fornuftigt forslag jeg er også glad for at

er det her altså et forslag som fremmer miljøet

advare lidt imod at bare fordi det så er aalborg portland der er blevet skubbet

i spidsen som den store trussel også

tilhører rød blok til at vakle

eller flere forskellige personer men her har man altså en særlov der lige netop virker for en cementvirksomhed som vi jo som bekendt kun har en af derfor får

vi har hørt andre virksomheder have besvær gartnerier papirgenbrugsfabrikker og andre som siger at

det har vi bøjet os for og det synes jeg

bare for at understrege advarslen mod altid at lytte

når aalborg portland svinger sig op på forsiden af nordjyske og børsen plejer den også lige at

overvejelser så ærgrer det os at transportsektoren ikke er kommet med

afgiften i den her omgang det

hovedsigtet med afgiften er selvfølgelig

sørge for at nedbringe forureningen og det kan man også se ud fra erfaringerne og prognoserne

at disse afgifter vil forværre danske virksomheders konkurrenceevne over for udenlandske virksomheder der ikke opkræves disse afgifter det vil forringe erhvervslivets konkurrenceevne og lede til udflytning af arbejdspladser regeringens forslag kan samtidig få konsekvenser der er helt modsat den formulerede hensigt nemlig negative konsekvenser for

stammer under ti procent

resten altså mere end halvfems procent af no

er også i modstrid med regeringens ambitioner om at fremme biogasproduktionen og den reduktion

som er forbundet dermed endvidere er der noget underligt

for kvælstofoxidafgifter det siger næsten sig selv at liberal alliance selvfølgelig ikke kan støtte et forslag der er gift for danske virksomheder i en krisetid og på samme tid risikerer ikke engang at gøre den store forskel for den danske luftkvalitet danmark har brug for vækst for at skabe nye job og komme ud af krisen ikke en byge af nye skatter og afgifter der gør det dyrere at være dansker og sværere at skabe job

at man ikke fastholder den produktion i det danske samfund

lokalsamfundene omkring de to fabrikker weber har

tab for samfundet

belastet med andre former for energiafgifter men no

i en situation hvor de er udsat for kolossal priskonkurrence dansteel i

til gartnerierne på fyn som har titusind mennesker ansat og ifølge

lidt rundt på fyn kommunekemi beskæftiger også mange mennesker det er så i nyborg de vil blive belastet af en afgift på tre million kroner

også udsat for hård priskonkurrence fra sverige og fra tyskland og kan sagtens overveje at flytte produktion til de lande vi kan tage til dalum

vi kan tage til virksomheder i alle dele af udkantsområderne i danmark som producerer og udvikler fordi danmark

zoologisk have hvor vi ikke har produktion hvor vi ikke har udvikling og der kan de ekstra skatter og afgifter som regeringen her lægger op til

jo fordi det vi lever af i danmark årsagen til at vi kan holde en så høj profil også på miljøområdet

at vi kan finansiere vores miljøindsats fordi vi stadig væk har virksomheder i danmark som kan finansiere

som kan finansiere vores miljøindsats i danmark og hvis de virksomheder flytter ud af danmark

polen tjekkiet slovakiet sågar tyskland

damp under kedlerne man vil producere i lande hvor der er færre miljørestriktioner dårligere arbejdsmiljø dårligere lønninger samtidig med at man

arbejdskraften og produktionen ud af det danske samfund

derfor man skal være meget varsom når man laver nye skatter og afgifter og kommer med nye opfindelser

skalle i

og så har vi ikke penge til at finansiere

regeringen være at man skal tænke sig om tænk på arbejdspladserne og udviklingen danske samfund og ikke så meget på den høje cigarføring

et produktionsmiljø i danmark og det bliver vanskeligt

vi er nødt til at mindske den skadelige luftforurening som generer rigtig rigtig mange danskere og særlig de danskere som lider af astma og andre luftvejssygdomme det er afgørende at danmark reducerer

luftforureningen til livs og alternativet til at gennemføre regeringens forslag er at gøre ingenting og dermed acceptere et alt alt alt for højt niveau af luftforurening regeringens forslag sikrer en tilskyndelse til at de mange virksomheder som faktisk gerne vil og kan gennemføre reduktioner i

miljøvenlig og mindre forureningstung produktion herhjemme det er til gavn for miljøet det er til gavn for

så kan jeg forstå at oppositionen er utilfreds med at regeringen faktisk tager dialog seriøst at vi

kan jeg naturligvis kun undre mig over men vil alligevel knytte et par bemærkninger til det årsagen til at regeringen i dag har besluttet at fremme et ændringsforslag til dette forslag

udskyder ikrafttrædelsen

høringsprocessen alvorligt og vi tager dialogen med dansk erhvervsliv alvorligt

den dialog som regeringen har haft med mange virksomheder viser at virksomhederne rent faktisk ønsker at reducere deres udledninger af no virksomhederne ønsker at yde et bidrag til at vi får en renere luft det har jeg respekt for det har regeringen respekt for og vi har derfor også respekt for det konstruktive synspunkt

har brug for lidt længere tid

investere i det udstyr der gør at de kan reducere

udledninger og dermed blive mindre ramt

har vi i dag offentliggjort at vi

et ændringsforslag om en senere ikrafttrædelse med de ord

vil jeg igen sige tak for debatten jeg ser frem til en konstruktiv udvalgsbehandling tak

er

går ud på at man skal øge de danske afgifter og under dække af at de her nye afgiftsforhøjelser

bliver når det her festfyrværkeri af afgifter

bliver indført regeringen vil med lovforslaget

chokolade sukkervarer konsumis mineralvand øl og vin samt tobak og lad os kaste et blik på et par af elementerne der er tobaksafgiften som

er en tilbagevendende diskussion om her i folketingssalen det skal være dyrere at ryge før valget sagde s og sf at en pakke cigaretter skulle stige med ti

så barberet ned til at det skal koste tre kroner ekstra

den tidligere regering stod her i folketingssalen

diskuterede hvad man kunne gøre i forhold til cigaretafgifterne på det tidspunkt vi lavede serviceeftersynet i forbindelse med

vi faktisk satte afgifterne op med cirka to kroner per pakke

meget store konsekvenser for både grænsehandelen

og det illegale illegale cigaretmarked

skatteministeren oplyser selv i et svar at der forventes et fald på cirka en procent i forbruget som konsekvens af det

dyrere de danske cigaretter bliver jo større bliver grænsehandelen og

vi må også konstatere at sundhedseffekten helt sikkert

vi ved at cigaretterne kommer hertil på andre måder enten gennem grænsehandel eller via et stort illegalt marked som vi

række andre lande som har forhøjet cigaretafgifterne betragteligt

må vi også sige at de sundhedsmæssige argumenter svæver noget i vinden og det er

det også være ret afgørende at få at vide hvad de sundhedsmæssige konsekvenser er hvor lang tid er det så vi kommer til at leve længere

så helt præcist der kommer til at ske jeg tror det er meget begrænset vi kommer til at se som

men det er klart at effekten er stor i forhold til at få flere penge i statskassen vi ved handelen

det betyder at en lang række arbejdspladser også bliver sendt ud af danmark så med andre ord er det her

lovforslag som kommer til at betyde at de hårdtarbejdende danskere igen kommer til at fungere som skaffedyr for den nuværende regering

de mindste indkomster langt hårdere end de danskere der har en høj husstandsindkomst

også undre at det er en sf skatteminister der er

at vi ser en meget klar social slagside

hvad forventer skatteministeren konsekvensen

i forhold til en forbedret sundhed for den

sige at venstre er lodret imod forslaget vi mener ikke at vi skal belaste det danske samfund med yderligere afgifter

sundhedsvæsenet samtidig vil en bedre forebyggelse betyde færre sygedage hvilket reducerer arbejdsgivernes og det offentliges udgifter ved sygefravær særlig rygning og et højt alkoholforbrug er blandt de alvorligste risikofaktorer for sundheden et alkoholforbrug der overskrider sundhedsstyrelsens anbefalinger reducerer i gennemsnit levetiden med næsten fem år og ifølge forebyggelseskommissionen kan knap en fjerdedel af alle årlige dødsfald henføres direkte til rygning derfor er det helt essentielt at vi gør hvad vi kan for at forebygge at specielt unge begynder at ryge det kan vi blandt andet gøre ved

de billige cigaretter dyrere for det første

stykafgift på cigaretter for det andet kommer der i det nye år et forslag som er sendt i høring

cigaretter i en pakke så producenterne af de billige cigaretter ikke kan holde pakkeprisen nede ved at putte færre cigaretter i pakkerne ud over cigaretter og alkohol

udgør også usunde fødevarer i dag en stor sundhedsrisiko for danskerne særlig

er en hovedårsag til livsstilssygdomme ikke mindst blandt personer med lav indkomst der i forvejen er udsat for livsstilssygdomme regeringen foreslår derfor også at øge afgifterne på usunde fødevarer som chokolade slik konsumis konsumis og sodavand

formålet med lovforslaget er så såre simpelt at hæve afgifterne på en række usunde fødevarer samt tobak øl og vin

så ved vi godt at den højreorienterede opposition om lidt

det når vi hæver afgifterne så bliver dyrere at være dansker vi kender jo snart sangen

med til at forlænge danskernes levealder ganske betragteligt og så vil det også øge

indregner det formodede tilbageløb fra

grænsehandel de gange

regering hævede afgifterne på de usunde varer

allerede havde givet til de rigeste danskere uden at have finansieringen i orden

vi ikke var en fair fordeling provenuet fra det her forslag

vil gå til at skaffe finansiering til målrettede offentlige udgifter til gavn for alle danskere det synes vi er

retfærdig prioritering socialdemokraterne kan støtte lovforslaget

når

godt

stiger for eksempel fra tyve kroner

er en stigning på fire procent jeg tror virkelig ikke på at når familien danmark fredag aften skal hygge sig med lidt chokolade mens der kommer disney sjov

til at købe tyve æbler i stedet for fordi chokolade er steget

det der sker i stedet er at når man alligevel er i tyskland så køber man måske ti plader chokolade jeg tror de fleste har oplevet at

hjemme i skabet spiser man også mere af den eller når der står ti kasser sodavand ude i garagen drikker man også flere sodavand altså ryger den sundhedsforbedrende effekt fordi man faktisk kommer til at øge sit forbrug

ølafgiften en kasse øl stiger syv kroner gør det at man til julefrokosten i

drikker saftevand nej det gør at man i stedet for tager til tyskland og køber de øl der så skal bruges til julefrokosten man kan sådan helt overordnet

er godt at regeringen har som mål at den vil øge beskæftigelsen men det er da en smule ærgerligt at det er beskæftigelsen i tyskland man vil

at når man laver sådanne afgiftsstigninger er det jo med baggrund i at man ønsker en adfærdsregulering

udgangspunkt i at den adfærdsregulering virker

at spise fire procent mindre chokolade eller køber fire

så er der jo et hul i statskassen som skal lukkes

for dansk folkeparti ligger det store faresignal i det her

vi mener at det er et helt forkert tidspunkt at øge skatter og afgifter da det vil have en negativ effekt på befolkningens forbrug og i danske butikker og derved koste arbejdspladser dansk økonomi har brug for at vi skaber og ikke afvikler arbejdspladser og derfor er

højere forbrugspriser mindre forbrug og færre arbejdspladser i detailhandelen en rigtig dårlig udvikling på nuværende tidspunkt

også sige at for dansk folkeparti er det meget negativt at de foreslåede afgifter vil ramme socialt skævt da lavindkomstgrupperne rammes forholdsvis hårdere af disse stigninger

man sige at en kompensation på tre og tyve kroner om måneden jo slet ikke

sygdomme der er forbundet med en generel usund livsstil rammer socialt skævt derfor ved vi også at

grupper er specielt følsomme over for prisudviklingen og så er det rent faktisk en god måde at vende den udvikling på

ved rent faktisk at give et økonomisk incitament

men det handler ikke kun om de gode effekter ved forebyggelse det er også et spørgsmål om at gøre op med den ulighed som findes i sundhedsvæsenet og derfor har vi også fra regeringens side valgt at prioritere ved

brugerbetalingen på kunstig befrugtning og sterilisering

og i stedet forøge afgifterne på ting der udgør en sundhedsrisiko for danskerne jeg synes sådan set det er en åben og ærlig prioritering og jeg står fuldt ud ved at

en del af finansieringen kommer fra de her forslag men forslagene har

også giver et økonomisk incitament

og måske endda kvitte smøgerne og lægge dem helt på hylden indtægterne fra det her lovforslag ved at øge afgifterne bliver brugt målrettet til forbedringer af det generelle velfærdsniveau

mest fair og mest retfærdigt men jeg synes også det er værd at bemærke at den her forebyggende indsats som man nu lægger op til med det her lovforslag sådan set også vil have en positiv effekt på levetiden også på længere sigt det var jo et af de spørgsmål der

den socialdemokratiske ordfører tidligere

har hævet afgiften på cigaretter men

senere år befundet sig på en sølle tyvendeplads

en meget målrettet strategi man har hævet afgifterne således at de

medført den positive udvikling at færre unge nordmænd faktisk i dag ryger og på fem år

når man når man ser på de danske tal

og derfor kan det også undre at det argument som de borgerlige i dag ene og alene har kørt frem med er at det er åh så betænkeligt på grund af grænsehandelen jeg savner ærlig talt at man også fra borgerlig side tager et ansvar for den sundhed vi

byder vores børn og unge og rent faktisk også forholder sig til de positive erfaringer der har været i en lang række lande

det har en positiv og gavnlig effekt på folkesundheden

at man i landene omkring os lever længere blandt andet fordi færre ryger så sammenhængen er der jeg undrer mig bare over at man fra borgerlig side har så svært ved at erkende den og jeg synes

det ville være på sin plads at man fra borgerlig side også forsøgte at forklare hvorfor man ikke har handlet på noget som helst siden man overtog magten for faktum er jo

den tidligere vk regering fremlagde sin sundhedspakke i to tusind og ni sagde man at danskerne om ti år skulle leve tre år længere men det var så som så med de forebyggende tiltag fordi man regnede med at udviklingen ville komme af sig selv

ikke tænkt sig at sætte sig på halen vi har ambitioner på folkesundhedens vegne og det er også derfor vi hæver afgifterne og bruger pengene

det var en dårlig idé man

og det er så noget af det vi prøver at rette op

penge ind i i kassen som kan bruges til en række fornuftige formål genoprettelse af børnechecken fjernelse af fattigdomsydelserne flere penge til velfærd og uddannelse og så videre

nogle af de forbedringer det er jo klart som

i debatten at nogle af de her afgifter rammer

større forbrug af nogle af de her varer set i forhold til indkomst ikke nødvendigvis mængdemæssigt men set i forhold til indkomst

i afgifterne som vi behandler her men heldigvis har vi jo fået

nogle beregninger som regeringen har lavet for os hvor man kan se

når vi tager alle de øvrige skatteforandringer der sker og nogle af dem der rammer hårdest i toppen blandt andet det vi tidligere drøftede om at begrænse fradragsmulighederne vil sige skattetilskuddet til riges pensionsopsparinger så ser vi at den såkaldte

på grund af den samlede finanslov ud over

de laveste indkomster så vi kan sagtens være

var nogle af de ting som har været fremme i debatten om at tage flere penge fra millionærerne tage flere penge fra bankerne som vi jo meget gerne også ville have gennemført

har faktisk den opfattelse at demokrati som vi går ind for er at staten tager sit udgangspunkt i borgerne som de nu engang er

til et mål til en måde at være på som passer ind i statens gebet statens geschæft

man skal tage udgangspunkt i borgerne som de

demokrati det er ikke demokrati at ville omdanne borgerne til nogle andre end dem de er

bag hele tankegangen ligger også at borgerne ikke kan betros at vælge deres liv selv

ikke kompetente nok til de vælger forkert så man må

vi sender hvert fjerde år eller hvert tredje år afhængigt af hvornår der afholdes folketingsvalg en stemmeseddel til folk fordi vi mener at de er i stand til at vurdere hvilket politisk styre der er bedst for dem og dog

i folketinget i dag som end ikke mener at folk er bedst til og i stand til at vurdere hvilken mad der er bedst for dem

komplicerede emner som udenrigspolitik finanspolitik bankpakker alt muligt det betror man dem man betror dem at vide hvilket styre der er bedst for dem på disse disse områder men man tror ikke på

finde ud af hvilken mad de skal putte i munden

så vil jeg gerne lige fastholde

midt i et kæmpe løftebrud socialdemokraterne sf og de radikale de tre partier som i dag sidder i regering har lovet danskerne at de ved gennemførelsen af sådan

afgiftsforhøjelser som vi diskuterer nu vil kompensere danskerne med et højere beskæftigelsesfradrag det var løftet fra tre partier som sammen nu sidder i regering

der er intet regeringsparti der ikke har sagt at beskæftigelsesfradraget skal hæves og alligevel sker det ikke mere eklatant løftebrud kan ikke opstøves medmindre man vil hævde at det er fordi man ikke kan få enhedslisten overtalt til at gå med

ikke

grænsehandelsinstitutter og alle mulige andre og hver eneste beregning har vist at hvis vi hævede

de samme beregninger den nuværende regering har til rådighed som den tidligere regering er de samme embedsmænd som sidder og regner på det og der var konklusionen

der komme færre penge i statskassen færre

øvrige skatter og afgifter traileren vil blive fyldt op man tager ned og køber sodavand

at specielt den svagere del af danskerne vil få vanskeligere ved at klare tilværelsen for det

vil betyde højere lønstigninger fordi danskerne

det hele taget dårligere statsfinanser

kan virke lidt dramatisk men med den erfaring jeg selv har med arbejdet inden for det område

komme mere sortbørshandel altså når man kan købe cigaretterne så billigt som man vil kunne eksempelvis i polen og

vil der komme mere sortbørshandel og så vil der komme mere kriminalitet og det vil heller ikke være til gavn

danske samfund så der er ingenting i det her som trækker i nogen som helst rigtig retning overhovedet

med et brag og vil også stemme

sat i gang og som ikke har nogen ende derfor er der ikke nogen nemme løsninger

roligt sige at de samme overvejelser havde vi selvfølgelig også i den tidligere regering

mit partis holdning var klart den at vi skulle banke cigaretpriserne op på det absolutte maksimum

hvis bare vi stadig væk fik pengene i kassen

altså de samme for tre måneder siden som de er

det er vi selvfølgelig ikke interesseret i så vi er tilfredse med med det afgiftsniveau som cigaretterne er på i dag

der alle de andre afgifter som vi ikke på nogen måde vil være med til at skrue op på

gøre det dyrere at være dansker det er blot en ekstra fiskal afgift når man sætter

på sodavand vin slik og chokolade der er ingen som helst sundhedsmæssig grund til det man spiser ikke mindre chokolade man spiser ikke mindre slik og man drikker ikke færre sodavand

så det er rent fiskalt det er for at få penge ind

rigtig rigtig fornem måde indfanger hele hensigten med regeringens forslag nemlig at vi ønsker at bidrage til at danskerne lever længere at vi alle sammen bliver sundere

at regeringen har viljen til at bruge de værktøjer der virker nemlig at de usunde varer bliver lidt dyrere at øl og vin bliver lidt dyrere at cigaretter også de billigste mærker bliver dyrere

provenuet og det er der hvor jeg synes at selve forslaget rummer en dobbelt skønhed forstået på den måde at ikke nok med at afgifterne i sig selv har en forebyggende

også et provenu der kan anvendes til

fælles sygehuse øget forebyggelsesindsats og på den måde sikres en dobbelt sundhedsgevinst det er sund fornuft og en win win situation

de drøftelser som under debatten er blevet blevet fremmet vedrørende

ganske underholdende at opleve

en mere lighedsskabende politik

jeg mener helt oprigtigt at det skal være sådan i et demokrati at man kan blive klogere at man kan ændre grundlæggende standpunkter hvis virkeligheden eller gode argumenter overbeviser en og det må være det der er sket efter

haft magten i danmark i ti år hvor uligheden er vokset har man fra dansk

venstres og konservatives side indset at det må være tid til en ny kurs vi må mindske uligheden vi må sikre en økonomisk politik der rent faktisk øger ligheden og det er så heldigt at

øget lighed så jeg vil da opfordre varmt til at man støtter regeringens økonomiske politik på den baggrund samtidig

at fastslå at de her afgiftsstigninger i forhold til usunde varer også tjener det formål at bekæmpe uligheden i sundhed

er der en hensigtsmæssighed i at

varer vi bliver syge af

tidligere regerings økonomiudvalg jo også ved ikke er statisk

priserne i vores nabolande jo stiger at priserne generelt udvikler sig

har regeringen fået lavet opdaterede beregninger

de tal som den tidligere regering også anvendte det er i øvrigt blevet overleveret til skatteudvalget

har lejlighed til at fordybe sig i det og derfor

stigende afgifter på cigaretter det synes jeg

kvittering værdigt derudover ønsker jeg at understrege at

fra regeringens side også vil indføre en styrket indsats

varer som man må påtænke i de her afgiftsstigninger med de ord

synes vi ikke i venstre det er en god idé at det skal være dyrere at være dansker derfor støtter vi jo af gode grunde

ikke lovforslaget

i forhold til den meget meget korte høringsfrist men også i forhold til det

betydning ude i virkeligheden forstået på den måde at der

nogle der skal sørge for at omstille sig til nye priser og afgifter

regeringens oplæg til finansloven vil medføre en beskæftigelsesfremgang jo den sang har vi hørt mange gange men hvad er konsekvenserne

de enkelte forslag ja det har vi ikke fået svar på for nogen af forslagene og det har vi selvfølgelig så heller ikke fået på l fire og tredive debatten i dag viser jo at vi har fået udstillet løftebrud på løftebrud fra regeringens side der blev lovet mangt og meget cigaretpengene kunne finansiere langt mere end de ni hundrede million

man selv påstod det gav i provenu det kan de ikke længere der var et beskæftigelsesfradrag der skulle kompensere folk på arbejdsmarkedet for stigende afgifter det er ikke blevet til noget og pensionisterne skulle kompenseres med et højere pensionstillæg og det

men en ting er hvad der er sagt før valget og hvad der er sket efter valget og det mellemliggende intermezzo i tårnet på amager

måske er endnu mere bekymrende er at når vi nu gør

så overholder regeringen jo ikke engang sit eget regeringsgrundlag for af regeringsgrundlaget fremgår det at man vil hæve skatter og afgifter med fem milliard kroner men hvad er regnestykket når vi gør det op ja nu er der jo lidt en diskrepans i forhold til om det er finansministeriets tal eller det er skatteministeriets tal

den attende november fra skatteministeriet var at det var fem milliard

publikation fra finansministeriet er det fem milliard

men altså de fem milliard kroner har man overtrådt uanset om man spørger det ene eller det andet ministerium

om det er prisen for at lukke enhedslisten ind i forhandlingslokalet

blot konstatere at ikke engang de løfter som man sagde man ville overholde efter valget kan man levere og så er det her jo

den fulde sandhed er jo at det

med de afgiftsstigninger vi har set her der ligger jo en

jeg ved godt finansministeren mener at indtægter fra en betalingsring som skulle gå til lavere priser i den kollektive trafik ikke rigtig er en skat skatteministeren så i et samråd i

bekræftet at det er det nok mest af hensyn til grundlovens bestemmelser i forhold til hvordan

et forslag kan viderebehandles der ligger også et forslag om stigende lastbilafgifter vi har set et lovprogram hvor der kommer en pesticidafgift og vi har et energiudspil fra regeringen der også massivt gør det dyrere at være dansker så det man har forsøgt at sige fra regeringens side

engang med de syv forslag vi behandler i dag

ikke når vi ser på det samlede billede af alt hvad der ligger i regeringsgrundlaget så bliver regningen til danskerne og dansk erhvervsliv massivt større det gør det dyrere at være dansker det svækker dansk erhvervslivs konkurrenceevne og det koster arbejdspladser og det

skattestop som man

er at finansiere miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser indvindingsoplande og områder som er særlig følsomme over for forurening der har vist sig et behov for at omlægge afgiften fra

det nuværende system hvor den er baseret på mængden som den enkelte vandindvinder har tilladelse til at indvinde til at være baseret på forbruget af vandet på den baggrund er det mere omkostningseffektivt at tænke grundvandsafgiften ind i en bestående afgift med samme ressourceforbrug

derfor foreslås det at drikkevandsafgiften ophæves og at der i stedet indføres et bidrag

til drikkevandsbeskyttelse på syv og tres øre per kubikmeter vand i lov om afgift af ledningsført vand frem til to tusind og sytten der sker ingen ændring i de gældende regler for momsregistrerede virksomheder for afgiften af ledningsført vand momsregistrerede virksomheder kan fremover også opnå fradrag for drikkevandsbidraget og det indebærer en lempelse for erhvervene i forhold til det nuværende drikkevandsbidrag med den kompenserende regulering opnås der er et merprovenu på tre hundrede og tres million kroner i to tusind og tolv og syv hundrede og tyve million kroner i to tusind og tretten provenuet fra omlægningen af vandafgiften på hundrede og fem og firs million kroner øremærkes til samme formål som drikkevandsafgiften det vil sige opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet det foreslås at loven træder i kraft den første januar to tusind og tolv og det kan

indeksere fra to tusind og

at

så blev nødt til at

profil et oplagt sted er derfor også at sætte ind i forhold til

ændre brændstofforbrugsafgiften og forhøje afgiften for større benzinslugende biler men omvendt synes jeg også at det er vigtigt at slå fast at vi jo samtidig fra regeringens side klart har tilkendegivet at vi skal se på registreringsafgiften

jeg synes også det er vigtigt her i dag at sige at

til simpelt hen at tænke sig om i forhold til blandt andet forbruget af vand derudover synes jeg også at det er vigtigt

bemærke at der også sker en omlægning af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven som et bidrag til lov om ledningsført vand

set at det er meget klart at regeringen

ordfører i forhold til fair løsning jeg synes

jeg kan også finde rigtig mange ting som andre partier også

de seneste uger ikke mindst i forbindelse med finansloven at regeringen

står på mål for det regeringsgrundlag de tre regeringspartier i fællesskab har udarbejdet det her er en udmøntning af det regeringsgrundlag

det er også det som ligger til grund for den her finanslov men

endelig skal snakke om de der indekseringer af afgifter så synes jeg

set er et lavere provenu end det man i øvrigt foreslog i i fair forandring og så ligger der en lidt anden tidsmæssig årrække i det

det der er det helt klare

er jo at ligegyldigt hvilket forslag vi stort set har behandlet i dag

oppositionen haft inderligt travlt med at komme med den ene søforklaring efter den anden

en konstruktiv dialog man har diskuteret skattestop i den ene og den anden retning men til syvende og sidst står det jo bare klart at oppositionen ikke har den mindste

lyst til med den mindste vilje at samarbejde med regeringen for rent faktisk at sikre et bredt samarbejde det må man så bare konstatere det er beklageligt men jeg synes

sektor der ikke bare haltede med samfundsudviklingen faktisk var i stand til at levere de ydelser

også bliver brugt så fornuftigt i forhold til den finanslovaftale der er lavet

i høj grad er benzinafgifter og bilafgifter og andet som bliver indekseret her i dag

det bare en anden del af hvor den tidligere regering jo

et klart valg nemlig

at gøre det billigere at køre i bil men dyrere at at bruge kollektiv trafik og det

billetpriserne i den kollektive trafik

nogle af følgerne af den prispolitik som den gamle regering havde har vi jo lige set i form af at der er annonceret nye prisstigninger det var meget interessant at se

et almindeligt gult klippekort siden nitten firs så skulle en liter benzin i dag have kostet ni og tredive kroner og ikke de tolv

det viser jo meget godt at man over en lang årrække har prioriteret privatbilismen på bekostning af den kollektive trafik og igen er

have privatbilisme end kollektiv trafik for alle

flest penge at gøre med til skade for dem som ikke har en bil og som ikke

det sidste siger jeg ikke mindst fordi vi var lidt ærgerlige over i finanslovforhandlingerne ikke lykkedes os at få afsat nogle penge til at kunne forbedre den kollektive trafik og gøre den kollektive trafik billigere vi fik kun

for det kan også vise sig at være vigtigt nok

så skal provenuet fra den gå til en bedre og billigere kollektiv trafik så det er

får gjort noget alvorligt for at forbedre den kollektive trafik

det var sket noget tidligere men den udvikling lige har nævnt før viser jo også at

meget vigtigt at vi kommer i gang med at ændre den udvikling som herunder den tidligere regering

stort på skattestoppet

danske bilister er vel de mest beskattede bilister i hele verden men åbenbart ikke beskattet nok

ifølge vores regering og da slet ikke ifølge enhedslisten de skal betale endnu mere

der bliver sagt om bilisme

luksusting og det er klart

i et vist omfang i et land som danmark hvor der er lagt så stor skatter på at det kun er de rigeste der har råd til at købe en bil i hvert fald en ny bil alle andre må enten tage bussen eller toget eller købe en meget gammel bil men det kunne man jo så gøre noget ved

siger jeg og kigger på herre frank aaen man kunne jo sørge for at der også var muligt for de svage i danmark at købe en bil nogle gange ser man med forundring på reportager fra usa hvor selv familier der er på

i indkørslen det kan jo ikke lade sig gøre i danmark hvor herre frank aaen og andre røde mennesker sørger for at de fattige

eller toget når de først skal aflevere børn i børnehave

videre med offentlige transportsystemer der kører som vinden blæser til deres arbejdsplads

undervejs for at handle ind til aftensmaden så gå med de store indkøbsposer hen til

transportsystemer igen hen til børnehaven og hente børnene tilbage i de offentlige transportsystemer med indkøbsposerne fra føtex fyldt til bristepunktet og så endelig hjem

liberal alliance støtter

samfund for at man ikke bare kunne hæve varmeafgifterne vandafgifterne og bilafgifterne

så det her opgør med skattestoppet er et opgør med den tryghed som almindelige mennesker har haft i de sidste ti år

en tryghed for at skatter og afgifter ikke bare er steget vilkårligt en sen nattetime i november måned en tryghed for at man har kunnet beholde en fornuftig del af sin egen indtægt

forslaget her vil gøre det dyrere at være dansker det vil forhøje

gøre det dyrere at købe ind

hele taget eksistere i det her samfund

det er jo også interessant at den opregulering af en række afgifter i

kompenserende indeksering

en kompenserende indeksering hvad dækker det så over jo det dækker over at man lader afgifterne stige med fire

i to tusind og tolv hvor man regner med

og en kompenserende indeksering

væsentlig over den forventede inflation

så det interessante er altså her

som gør at det bliver dyrere

at hæve inflationen i det danske samfund det kommer til at øge løntrykket

betyde tab af arbejdspladser i danmark så det er rigtig rigtig ærgerligt at vi skal

er et flertal som sandsynligvis vil vedtage det her forslag og det er et forslag som vi